først om forslag til vedtagelse nummer v otte og halvfjerds af eva kjer hansen hansen

er forkastet der stemmes dernæst om forslag til vedtagelse nummer v seks og halvfjerds af rune lund mattias tesfay

josephine fock martin lidegaard

er forkastet der stemmes endelig om forslag til vedtagelse nummer v syv og halvfjerds af hans kristian skibby

er forkastet

herefter er ændringsforslag nummer elleve og tretten stillet af det samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer ti og tolv tiltrådt tiltrådt af udvalget de er vedtaget

syv og firs forslaget er forkastet herefter er ændringsforslag nummer femten og seksten stillet af det samme mindretal bortfaldet ønskes afstemning om ændringsforslag nummer atten uden for betænkningen af erhvervs og vækstministeren eller om ændringsforslag nummer sytten tiltrådt af udvalget

jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet

afstemningen er sluttet for stemte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

som ikke finder fuldstændig at kunne udelukke at der vil kunne rejses spørgsmål om hvorvidt det som lovforslaget indebærer vil være i overensstemmelse med grundloven jeg har dog ikke fundet tilfældet så klart at det har givet mig anledning til at rejse spørgsmålet om forslagets grundlovsmæssighed i udvalget for forretningsordenen med henblik på eventuelt at indstille til tinget at forslaget skal afvises jævnfør forretningsordenens § seksten stykke tredje jeg vil følge forhandlingen med særlig opmærksomhed og jeg går ud fra at spørgsmålet om forslagets

at folketingsbeslutninger med enkelte væsentlige undtagelser skal være retligt bindende for regeringen undtagelserne omfatter situationer hvor en efterlevelse af en folketingsbeslutning vurderes at ville stride mod grundloven eu retten eller danmarks internationale forpligtelser

kunne sanktioneres efter ministeransvarlighedsloven baggrunden for lovforslaget

grundloven har for at udtrykke sin mistillid til en minister eller regeringen

så citat vidtgående at den ikke er troværdig

at knytte nogle bemærkninger til lovforslagets forhold til grundloven det er regeringens opfattelse

ordning rejser væsentlige spørgsmål i forhold hertil det drejer sig først og fremmest om grundlovens § en og tyve der handler om ministres ret til at fremsætte forslag til love og andre beslutninger folketinget fordi bestemmelsen er et såkaldt regeringsprærogativ kan beføjelsen ikke begrænses retligt

regeringen kan derfor ikke blive pålagt at fremsætte et lovforslag med et bestemt indhold samtidig kan en ordning som den foreslåede næppe anses for stemmende med det ved grundloven fastlagte forhold mellem den udøvende og den lovgivende magt i grundlovens § tredje den vurdering er i øvrigt helt på linje med den vurdering som den daværende regering gav udtryk for i nitten tresserne under arbejdet med

lave en ministeransvarlighedslov

hvorved folketingsbeslutninger helt generelt gøres retligt bindende den daværende justitsminister gav udtryk for at

bortset fra et af folketinget vedtaget mistillidsvotum ikke ved en folketingsbeslutning kan give en minister retligt forbindende pålæg

ud over de væsentlige spørgsmål i forhold til grundloven

om man ønsker at omgå grundloven med den respekt og den forsigtighed som det umiddelbart er min opfattelse man bør behandle den med

til lovforslaget det sker jævnligt at der er politisk uenighed mellem regeringen og folketinget og heldigvis for

at vi kan være uenige men alligevel have en ordentlig og sober debat hvor vi lytter til og inddrager hinandens synspunkter og hvem ved måske ligefrem overbeviser hinanden grundloven indeholder en ordning for hvordan man håndterer politisk uenighed groft sagt er grundlovens ordning den at folketinget og regeringen har den lovgivende magt i forening

folketinget og regeringen hver især har nogle magtmidler

kan folketinget vedtage en lov og den lov må regeringen så overveje og vurdere om den vil stadfæste

folketinget kan også udtale sin mistillid til statsministeren i sådanne situationer skal statsministeren vælge mellem to ting enten at begære hele ministeriets afsked eller udskrive nyvalg og samtidig kan statsministeren til enhver tid udskrive nyvalg

er udtryk for en nøje afvejet balance mellem folketing og regering den balance er fundamental for vores demokrati og den mener jeg vi skal værne om

det forslagsstillerne lægger op til er at ændre grundloven og dens ordning om hvordan en politisk uenighed mellem regering og folketing håndteres

det er hverken hensigtsmæssigt eller nødvendigt det skyldes at grundlovens ordning både sikrer folketinget og regeringen de tilstrækkelige magtmidler til at håndtere en situation hvor der består en politisk uenighed

det er ret tankevækkende og bekymrende

at beskrive en ordning der er forankret i grundloven og som siden systemskiftet i nitten hundrede og en har været udtryk for et helt grundlæggende element i vores demokrati

en ansvarlig regering støtter i sagens natur ikke lovforslag der rejser væsentlige spørgsmål i forhold til grundloven det kan have vidtrækkende implikationer

det løfte som hvert folketingsmedlem har afgivet ved sin tiltræden allerede derfor kan regeringen ikke støtte lovforslaget det er grundloven der sætter rammerne for vores styreform

mellem regering og folketing det er regeringens opfattelse at vi skal værne om denne fundamentale ramme for vores folkestyre det er sådan vi sikrer et velfungerende og beslutningsdygtigt demokrati jeg håber at mine og formandens bemærkninger i dag har overbevist de tilstedeværende folketingsmedlemmer om

om grundlovens ordning til håndtering af politisk uenighed mellem et folketing og en regering og dermed ikke støtte

i december hvor regeringen valgte på et ret væsentligt område nemlig

at afvige fra

enten ikke vil følge et

det har vi jo hørt her på det seneste med irakundersøgelsen

en herværende minister som sagde at hvis man

folketinget have gjort lige nøjagtig det der passede folketinget det valgte man ikke at gøre

synes jeg netop det understreger

det endte jo med at et bredt flertal her i folketinget fandt sammen om at løse den pågældende problemstilling

hvor alle ting blev taget i anvendelse i diskussionen men hvor vi selvfølgelig sådan som vi har for vane endte

noget som de fleste kunne se sig selv i det er en farlig sag

at forrykke de balancer som grundlovens fædre har skabt

har reageret med hovedrysten når de har

sige vi vil ikke følge folketinget det har ikke så meget med juridiske principper at gøre

med almindelig sund fornuft at gøre og de fleste ville synes at det var en arrogant regering der på den måde bare sagde

hvorfor gjorde han ikke det de muligheder var der nå ja så kunne man blive stemt ned men det ville da have været måden at afprøve det

balancen imellem regeringen og folketinget

det er ikke hensigtsmæssigt det er ikke en

vil følge den lovgivende forsamling om vi har en regering der ser så alvorligt på det arbejde vi laver her at de faktisk siger okay

helt naturligt netop på grund af en ordentlig og sober debat og et godt samarbejde at regeringen selvfølgelig tager et flertal i folketinget alvorligt og ikke bare sidder

ville pålægge anklagemyndigheden at lade være med at rejse en bestemt straffesag som anklagemyndigheden havde besluttet sig for at ville rejse

der er sager og der er eksempler på at regeringen må sige

er der angivet en vej man kan enten skille sig af med den enkelte minister eller man kan sågar skille sig af med hele ministeriet det vil sige regeringen som sådan der kan være alvor på begge sider

vil jeg sige til alternativet at

en forståelse af at intuitive processer er langt bedre end juridsliggørelse

i den sammenhæng man sigter til der blev ikke engang rejst et spørgsmål om mistillid til den pågældende minister

han nævner eksempelvis systemskiftet i nitten hundrede og en hvor folketinget

den afgørende magt ingen over og ingen ved siden af folketinget som viggo hørup sagde i sin tid og det er netop præcis det

er udtryk for eller rettere sagt det er udtryk for at vi ikke havde en forventning om at regeringen ville tilsidesætte et folketingsflertal

man gjorde lige før jul og derfor er vi nødt til at stramme op på det her det er så sandelig politik justitsminister og jeg synes at det er en væsentlig politisk diskussion som efter vores opfattelse er fuldstændig inden for grundloven

to professorer i statsret siger at det er helt inden for grundloven de

ikke og sådan er det ikke i ordentlige demokratier der har man de tre magter i en afstemt balance med hinanden og det er jo også derfor at folketinget for eksempel ikke kan regulere regeringens ret til at fremsætte lovforslag

det er også i høj grad politik når man står dernede og lægger hånden jeg nær sagt mentalt set på grundloven og siger at

der er det her uanset om man vil det eller ej med det baggrundssyn som

balance som er tiltænkt

når det gælder regeringens prærogativer når det gælder forholdet til andre stater så er der undtagelser i forhold til

der kan pålægge regeringen at gøre noget der eksempelvis er grundlovsstridigt derimod ligger der i det at man

siger det er da parlamentarisk demokrati

det den her politiske diskussion handler om i betragtning af at det her

er inden for grundloven hvad der også bekræftes af flere statsretseksperter i dag så synes jeg

justitsministeren skulle argumentere politisk i stedet for at argumentere med at det

at tænke tilbage på andet end den regering herre holger k nielsen selv sad i hvor man jo også overså et flertal i folketinget

at tilsidesætte et flertal i folketinget som ønskede en justering

regeringen foretog uden at spørge nogen som helst

nu ændrer regeringen så i den administrativt selv om

handler bare om at regeringen på trods af at der ikke er

administrativt gennemfører ændringer uden at sætte

at man inden for eksisterende lovgivning som regering

i stedet for vil til at putte ministre flere år i fængsel for noget som man åbenbart ikke tog så alvorligt så man

det altså vanskeligt det er så den politiske tilgang til det

så kan det ikke stride imod

er jo klart at det at sætte en minister i mistillid

men af mange politiske årsager har man ikke lyst til at bringe en minister til fald

skal man have atomvåben i brug om jeg så må sige hver gang for at få den her regering til at respektere

der var ikke noget krav om at ministre skulle i fængsel hvis ikke de fulgte loven eller beslutningsforslaget men altså min holdning er

man kan lade være med at stadfæste en lov hvis det er det man vil og så må man jo stå på mål

og så må folketinget drage de konsekvenser folketinget vil i forhold til den pågældende minister jeg synes i det hele taget

have regler for alting at ville ind og definere alle mulige områder i stedet for at tage den ordentlige redelige debat her i folketingssalen og så agere på det hvis man er utilfreds

i den danske tradition for folkestyre at det skulle være nødvendigt for partier uden for regeringen at søge at fastslå god parlamentarisk praksis vi holder mange taler om systemskiftet i nitten hundrede og en

opbakning bag princippet om parlamentarisme i danmark naturligvis er det sådan at enhver regering kan påberåbe sig hensyn til andre forpligtelser som årsag til at et forslag ikke vil kunne gennemføres her kan konflikten være i forhold til internationale aftaler som danmark har tiltrådt

der er adskillige eksempler på at regeringen har måttet gøre opmærksom på en mulig konflikt mellem hvad et folketingsflertal har ønsket at gennemføre og overordnede hensyn som regeringen fandt det betimeligt at tage

en folketingsbeslutning overhørig fuldt bevidst og uden anden argumentation end at regeringen er uenig ja en sådan praksis er stærkt betænkelig og i åbenbar strid med principperne om parlamentarismen og folkestyret jeg er sikker på at adskillige af venstres folketingsmedlemmer gennem årene har holdt flotte grundlovstaler hvor de har prist folkestyret og det demokratiske sindelag i den danske grundlov det er ikke smukke eksempler regeringen har leveret på folkestyrets måde at arbejde på skal vi så skride til at lovgive om konsekvenserne

af beslutningsforslag nej det skal vi ikke efter vores mening grundloven og ministeransvarlighedsloven giver folketinget redskaber til at gøre op med en regering eller en minister der ikke respekterer magtforholdet mellem den lovgivende og den udøvende magt tilsidesætter en regering eller en minister gentagne gange eller særlig groft vedtagelser fra et folketingsflertal

som justitsministeren har gjort opmærksom på

det tilsidesatte flertal kan sætte deres indflydelse igennem

regeringen eller ministeren i øjeblikket er det en totrinsraket der kan gennemføre dette

det blive en ettrinsraket det rummer en stor risiko for at tilfældigheder

vi ønsker ikke at eksperimentere med

folkestyre når vi reelt har magtmidlerne til at sikre overholdelsen af

grundprincipper

hvem der sidder i regering det er baseret på en hensigtsmæssighed i forhold til

det mest stabile folkestyre i danmark hvor magten naturligvis ligger hos flertallet i folketinget men

muligvis være men men det

og for meget involvering fra folketingets side

det kan jo betyde at det bliver mindre stabilt

regeringen der har den ret til

er det da ikke særlig relevant i forhold til demokratiet demokrati kan

men det betyder ikke at vi skal afskrive det

og af at finde løsninger på de uenigheder der måtte opstå og når de tilstrækkelige værktøjer er til stede i den værktøjskasse

samspillet mellem et parlament

tilstrækkeligt til at holde regeringen i ørerne

manifesteres det flertal efterfølgende hvis man er trådt ved siden

vi skal også føre en ordentlig og saglig

forhold til regeringen men uenigheder undgår vi jo ikke og folkestyret lever

folketinget og at regeringer bestræber sig på at tage folketingets arbejde og flertal alvorligt det er sådan set udgangspunktet siden parlamentarismens indtog i danmark har folketinget været udstyret med gode muligheder for til enhver tid at trække tæppet væk under en regering eller såmænd at leve med en regering og med dens politik hvis et flertal i folketinget ikke har tillid til en regering

jo til enhver tid trække støtten stille et mistillidsvotum og vælte regeringen

allerede mulighed for nu i forslaget her

vedlagt en korrespondance mellem justitsministeren og folketingets formand ministeren har i brevet til formanden

væsentlige spørgsmål i forhold til grundloven netop dette forhold gør selve forslaget endnu vanskeligere at behandle

at vi vil overholde

det også vanskeligt at se hvordan medlemmer af folketinget der skal holde sig inden for disse rammer kan vedtage et forslag der eventuelt ville kunne udfordre netop de rammer og begrænsninger som grundloven sætter som forudsætning

i dansk folkeparti er vi sådan set rigtig godt tilfredse med den måde som grundloven er skruet sammen på vi ønsker heller ikke at stille folketinget i en situation der eventuelt vil bringe flertallet i kollision med netop de her rammer de nærmere omstændigheder i forhold til forslaget

vil vi meget gerne have yderligere belyst i det kommende arbejde med netop det her forslag det er ret afgørende for os men jeg vil

og respekterer folketingets arbejde og også de meninger der er

som vi har nu at folketinget får mulighed

for at sætte sig igennem på en eller anden måde

allerede den dag i dag rammer for hvordan man kan gennemføre den slags ting

om folketingets magt og folketingets muligheder i den her sag slet

et flertal i folketinget om ulandsbistanden

ikke at følge et folketingsflertal

vide beføjelser og gode muligheder for at komme efter en regering hvis man føler at regeringen ikke leverer varen eller hvis man føler regeringen er på gal kurs

meget drastiske metoder som et flertal i folketinget til hver en tid kan tage i anvendelse og det synes jeg da

regeringen ikke følger et folketingsflertal og om det også er acceptabelt at man nødvendigvis hver gang skal bruge det ultimative magtmiddel vel vidende at det

ikke relevant at diskutere om man kunne finde en vej imellem det at regeringen ikke følger et folketingsflertal og at regeringen

at man taler om substans taler om indholdet i det som et folketingsflertal ønsker

et af partierne havde så lidt over halvdelen

til at forholde sig til og der skulle noget til før sådan en regering kom i mindretal for det ville betyde at man skulle væltes af sine egne nu har vi i snart mange år haft et mere mudret billede

som på kryds og tværs indgår i diverse konstellationer flertal og mindretal hvilket gør at en regering kan komme i en situation som er meget svær og det var jo det der skete da der blev behandlet et beslutningsforslag om ulandsbistanden

at være regering at man kan få sin økonomi til at hænge sammen

derfor valgte regeringen at trække det kort der

så hænger vores økonomi ikke sammen og så må folketingets flertal tage konsekvensen hvis man mener at det kan man ikke leve med nemlig vælte regeringen eller vælte en minister jeg kan da godt forstå frustrationen

det var den frustration jeg havde da jeg sad i opposition i sidste periode og den daværende regering valgte ikke at følge det flertal som dannede sig uden om regeringen

spørgsmålet om børnepenge så jeg forstår godt frustrationen

derfor vi taler om magtens tredeling det er derfor vi taler om en magtbalance på samme måde

højesterets afgørelse for nylig i levakovicsagen var der folketingsmedlemmer der var frustrerede over at højesteret nåede frem til det resultat man gjorde ja det skal jeg love for der var men omvendt måtte

nogle andre som havde magten der

jo også med en regering en regering har nogle særrettigheder nogle prærogativer som det hedder i statsretlig litteratur hvor folketinget ikke kan gå ind

et folketing kan også fremsætte et lovforslag i stedet for et beslutningsforslag og vedtage det

vælte en minister hvis man udtrykker mistillid til den pågældende minister så den balance

magtbalance vi har tror jeg altså vi skal være meget meget påpasselige med at rykke ved der er tænkt over tingene da vores grundlov blev skabt i sin tid og og derfor

klart anbefale at man stemmer nej til det her lovforslag men som sagt anerkender og forstår frustrationen det er såmænd også en frustration man en gang imellem kan have

sådan er magtens tredeling og sådan er den balance som vi

og de grundlovssikrede pligter

international forpligtelse som vi kom

der er taget højde for de juridiske argumenter

det er også derfor at der er to statsretseksperter

netop fordi netop fordi vi har

om noget strider mod vores internationale forpligtelser for før der foreligger en afgørelse ved en domstol så ved vi

herre holger k nielsen forsøger at stille det

antagelsen i den juridiske litteratur er helt klar og har været det altid folketingsbeslutninger er ikke retligt bindende men hør nu her en regering som gang på gang på gang vælger at sidde et folketingsflertal overhørig

andet princip om ikke at ville følge folketingsbeslutninger

sidde et folketingsflertal overhørig men sådan en grund fandt man altså der var

tage konsekvensen men selvfølgelig er hovedreglen da

tungtvejende grunde til

tilbage til den sidste arbejdsdag inden jul i to tusind og femten

at den nye regering i indeværende år ville tage en

milliard kroner fra verdens fattigste det var der et flertal i folketinget som ønskede at

være for en hel del fattige mennesker ikke at få de penge til at udvikle deres

finanslov

kan ødelægge en regerings muligheder for at agere økonomisk så

dem man lytter til synes man skal gøre og det er altså regeringen der står på mål for den økonomiske politik

står på mål for den økonomiske politik og det er regeringens ansvar at få en finanslov til at

hænge sammen og derfor har regeringen altså mulighed for at sige jamen

ret utraditionelt at partier vælger at føre økonomisk politik ikke i nogle finanslovsforhandlinger

nødt til at reagere og sige her går grænsen

det var der problemet opstod og det handler ikke om at man ikke kan finde en

milliard kroner det handler om et princip

det er ikke et problem for nogen som

det er altså vigtigt at slå fast

i det der er foregået og at grundloven har taget højde for de her situationer

det her med at vi har mindretalsregeringer er jo ikke noget særsyn

flertalsregeringer er undtagelsen og flertalsregeringer

bestået af flere partier vi skal langt tilbage før vi har en etpartiregering der var en flertalsregering så

her med at der ikke er nogen der kan tryne andre på den måde

det er jo regeringen der skal stå til ansvar for det et folketingsflertal måtte beslutte og derfor er det altså også regeringen der så har magten til at afgøre om man vil følge flertallet eller ej men hovedreglen den altovervejende hovedregel er da naturligvis at

meget vigtige situation der opstod uanset om man kalder det den sidste arbejdsdag

jeg husker tydeligt hvordan vi var nødt til både

have en diskussion her og i udvalget og hvor vi så fik den

overraskende meddelelse at regeringen ikke ønskede at følge folketingets flertal jeg blev selv overrasket jeg troede det var en selvfølge at

derfor skal behandles alligevel det er også lige så logisk

handle om at vi undervejs diskuterer

inden for det område mener jeg nu godt man kan lave en hel del ting og derfor hilser jeg

og i øvrigt også andre forslag som måtte

det er nok bare at have en god mening og en god holdning til de her ting især ikke med den regering vi har nu

det samme på et enkelt område så er det vigtigt at

til at der er mere overensstemmelse mellem folketinget og herre søren pind

beslutninger i folketinget og beslutninger i regeringen tættere på hinanden og det er der vel ikke nogen der principielt

det er vigtigt at vi arbejder videre med de her ting jeg synes det er et ganske simpelt politisk moralsk spørgsmål nemlig at vi tager demokratiet alvorligt demokratiet er ikke en gudgiven størrelse som én gang for alle er placeret et sted det er jo en proces som vi arbejder med en proces hvor det udvikles

kan man se at alene inden for de sidste to hundrede år er der arbejdet ret voldsomt med udvikling af demokratiet den første grundlov gav reelt kun nitten procent af den danske befolkning ret til at stemme nemlig formuende mænd over en vis alder

meget meget begrænset del af befolkningen

havde ret til det heldigvis er det lykkedes at komme et skridt videre og jeg er helt sikker på at generationer efter os vil udvikle og ændre de regler demokratiet fungerer under både fordi det er sund fornuft men også fordi tiden giver mulighed for det

den parlamentarisme vi havde og så drømte han sig tilbage

og venstre danmarks liberale parti

udvikling siden

i dag har et mudret politisk billede

det er ret afslørende bemærkning

ordføreren tænker på når han kalder det et mudret billede jeg kalder det et mangfoldigt billede som netop afspejler mangfoldigheden i befolkningen det er en kvalitet i sig selv selvfølgelig skaber det udfordringer når vi skal finde flertal for lovforslag og sådan

jeg synes det er okay at

hvor der kun er ét parti der har flertallet og så kan man ellers gøre hvad man vil jeg ser det som en kvalitet at der er en mangfoldighed i folketinget og at

mere får sin ret end i det gammeldags topartisystem derfor skal man hæge om den mangfoldighed og også som regering

have de kvaliteter i regeringen der gør at man kan håndtere den mangfoldighed

derfor mener jeg at det her forslag er et

diskutere ud fra det et meget sympatisk forslag og vi vil gå meget positivt og aktivt ind i den debat vi forhåbentlig får oven på at sf har

engang og at tingene var mere simple men jo dermed også mindre mangfoldige jeg sætter da

på mange af de nye partier der er kommet jeg

nogle af dem er blevet lidt store osv men jeg sætter pris på mangfoldigheden

krydderi på debatterne og det politiske liv

have et meget åbent øre

for et meget stort og alvorligt problem som kunne være løst hvis der havde været vilje i den nuværende

har det fuldstændig som udenrigsministeren

efterlever folketingets beslutninger det var nemlig det den nuværende udenrigsminister sagde tilbage i to tusind og fjorten da den daværende sr regering ikke ville følge et folketingsflertal i sagen om udbetaling af børnecheck til eu borgere det var selvfølgelig også det der skete da den nuværende regering ikke ville følge et folketingsflertal i forbindelse med sagen om

gøre ved det socialistisk folkeparti foreslår

ændre lovgivningen så man går over til en skal bestemmelse i liberal alliance er vi egentlig tilfredse med den nuværende ordning der er

heldigvis det normale

en politisk aftale hvor der eventuelt bliver indgået nogle kompromiser

den historiske redegørelse der kommer

som vi jo selv har været involveret i forhold til regeringen

et forslag som der ser ud til at være flertal for

at vi laver en aftale med regeringen om et kompromis eller at regeringen følger det flertal som vi er en del af eller at den pågældende minister ikke længere er minister i

er ligesom de udgange der er for os at andre partier så åbenbart har mindre af noget

folketingets talerstol er jo sådan set ikke vores problem det er jo de enkelte partier der må sørge for at udvise det ansvar det er

et forslag og tage konsekvenserne af at regeringen ikke vil følge et flertal i folketinget i langt de fleste tilfælde

det vil blive lov hvis man vedtager det i folketinget og så er den sag jo sådan set ikke så meget længere så

mener vi egentlig at det nuværende system er fint fordi der er de redskaber der skal til

være hundrede procent sikre på at der ikke er en uoverensstemmelse med grundloven det er muligt at det kræver nogle justeringer

mig til det som både folketingets formand indledte med

det fortjener selvfølgelig en grundig undersøgelse

at hvis ikke der taler særlige grunde for det

vores opfattelse at den balance mellem den udøvende og den lovgivende magt som blev stadfæstet i nitten

hele vejen igennem her har været

respekterede folketingets flertal medmindre man derved kom i uoverensstemmelse

eller havde jeg nær sagt noget andet hvor danmark er bundet op juridisk det har været parlamentarisk praksis indtil i dag derfor er det jo fair nok at få en diskussion af når den praksis så ændrer sig fordi en regering her på trods af at der ikke skal vedtages nogen

ikke er i modstrid med grundloven eller nogen af danmarks forpligtelser hverken europæisk eller bredere internationalt

overhøre folketingets flertal

en gang til hvis ikke alternativet og liberal alliance af for mig helt uforståelige årsager valgte

til irakkommissionen hvis ikke det

en gentagelse hvor regeringen uden egentlig anden grund end deres egen politiske overbevisning

rejser en grundlæggende problemstilling om netop balancen mellem den udøvende

til at diskutere tidligere og vores indstilling er sådan set at når den magt begynder at forskyde sig så er der grund til

og at vi prøver

over for det her lovforslag

selvfølgelig være sikre på at juraen er i orden en af de ting jeg

§ en og tyve i grundloven altså regeringens prærogativ i

til at kunne lave ny lovgivning som man var betænkelig

det der jo har været kendetegnende og som jeg også nåede at nævne under mine spørgsmål

været inden for gældende lovgivning at regeringen sådan set

på tværs af et flertal det var jo en finanslov der var vedtaget af folketinget og den daværende regering

det på nogen måde skulle være imod grundloven at et folketingsflertal i den situation siger nej vi vil gerne fastholde at regeringen faktisk overholder den finanslov som blev vedtaget af både den daværende regering og folketinget

i uoverensstemmelse med grundloven det har jeg altså svært ved at forestille mig men det skal

noterer os bemærkningen om grundlovens § en og tyve som betyder at regeringens beføjelse til at fremsætte lov og beslutningsforslag ikke retligt kan begrænses der henvises til § tre om magtens deling så

mener vi at folketinget har de muligheder folketinget skal have for at reagere

er sagt vil jeg bare tydeligt sige at det er min klare forventning at en regering alt andet lige retter sig efter folketingets flertal og enhver regering

jo med sit liv hver gang man overhører folketinget

synes ikke vi mangler noget i i værktøjskassen

lidt proportioner ind i den her debat jeg mener vi har redskaberne og jeg mener vi har

at agere politisk så er det op til os som partier hvilke valg vi træffer

så kom i det dilemma at hvis regeringen ikke

det flertal i folketinget så måtte man eventuelt vælte den ved et mistillidsvotum

ud fra den generelle politik

at skære i de her midler i

efterfølgende når der så kommer et

noget juridisk i det her forslag men jeg mener også vi har redskaberne så er det op til

vedtaget en finanslov

til som regeringsparti

er ikke i en nødretssituation økonomisk eller på nogen

der er problemer javel men

selv om folketingsflertallet siger

er det sådan at det konservative folkeparti mener at de regler

er dem der skal være eller er der bare en lille åbning

især hvis man ser at det skrider i magtforholdet mellem mellem regeringen og folketinget og at man så skal prøve

at få det genoprettet uanset om det sker tit eller sjældent eller er det bare sådan at

køre med de regler vi har skal demokratiet ikke udvikle sig i takt med

at en regering skal efterleve et folketingsflertal som det nævnes i

er den direkte anledning til det her lovforslag

at folketinget den enogtyvende december to tusind og femten vedtog et beslutningsforslag som pålagde regeringen at udbetale

kroner i bistandsmidler inden årets udgang regeringen valgte

som bekendt ikke at efterleve beslutningen det er en regerings ret ikke at efterleve en folketingsbeslutning og traditionelt

tungtvejende retlige grunde til

i det her tilfælde der var en ren politisk begrundelse for ikke at følge

mente man havde midlerne til det men der var ikke nogen tungtvejende

er alternativet også helt enig med forslagsstillerne i at det er et demokratisk problem hvis en regering ikke følger en

også inde på i mit spørgsmål til venstres ordfører at jeg frygter at den brede befolkning har meget meget svært ved at forstå

legitimiteten her i folketinget over for befolkningen som jeg synes er et kæmpe problem og som jeg synes at det her lovforslag ville kunne rette op på en anden ting og det er så mere teknisk er at

det er sådan at en regering skal følge et flertal for et lovforslag

et beslutningsforslag er det fordi vi pålægger regeringen at følge op på det beslutningsforslag og dermed sikre at et sådant beslutningsforslag

efterkommes og er i overensstemmelse med grundloven og så videre men hvis vi kommer i situationer hvor regeringen ikke følger et beslutningsforslag så bliver vi

enormt stor problemstilling for demokratiet for det det vil hæmme den demokratiske debat også herinde i salen

der bliver nævnt at der er nogle forfatningsretlige problemstillinger i problemstillinger i det

ud i udvalgsbehandlingen men jeg håber

jeg håber at også venstre og regeringen vil ende med at

op om det her lovforslag jeg synes det er helt essentielt i vores demokrati at selvfølgelig skal en regering følge

en regering nægtede at følge

når man taler med folk uden for det her hus er ingen jo i tvivl om at naturligvis må en regering følge det som et flertal i folketinget bliver enige om det er da klart sådan er vores demokrati

kom frem at det faktisk ikke var tilfældet

den nuværende regering nægtede at følge

blev så enige om at vi ville lave et lovforslag et beslutningsforslag

enige om at naturligvis

det er grundlovsstridigt men men lad os da så få en diskussion af det

den historiske reference som ministeren havde går tilbage til

selvfølgelig skal man have respekt for hvad der blev sagt og skrevet

også der er grund til at

det handler

skal have mulighed for at få sin vilje udtrykt uden at man nødvendigvis bliver tvunget til det ultimative våben som er at man vil

relevant at få få sagt at

anden magtkamp så handler det om at

som et flertal i folketinget godt vil have

ikke enig med folketingsflertallet i

skal være en retlig forpligtelse

regering i den sammenhæng følger folketingsflertallet inden for

ikke tale om en ændret magtfordeling mellem folketinget og regeringen

fordi regeringen

at udmønte sin magt imod imod

en stigende arrogance hos de partier

stabiliteten kan komme i fare hvis man gennemfører

selvfølgelig kan stabiliteten da komme komme i fare men demokratiet er

så hvis man som regering mener det er et problem

kan skabe lidt lidt forvirring om

hvad man kan fra regeringens side så

vel var det da irriterende for regeringen

før jul besluttede at de nedskæringer

skulle tages væk vel var det da irriterende

at selv om det kan være irriterende med det her folketingsflertal med det her folketing når man sidder i regeringskontorerne på slotsholmen så er man nødt til

derfor er det nødvendigt at stramme op på det her og det er derfor

videreførelse af den principielle debat om det den er i hvert fald vigtig der er løbet meget vand i åen siden

tre og tres og jeg mener bestemt der er grundlag for at

få en mere principiel debat om forholdet

også i forhold til hvad det giver af udfordringer

omstændighederne ved søfartsstyrelsens undersøgelse af sagen og de efterfølgende udtalelser hvor ledende ansatte har udtrykt mistillid til processen

til nedsættelse af en undersøgelseskommission

bekendt opstod der den syvende april nitten halvfems brand på skibet scandinavian star som sejlede mellem oslo og

de pårørende som mistede familiemedlemmer eller andre nærtstående ved den forfærdelige skibsulykke har min dybeste medfølelse

ikke at nogen af os reelt er i stand til at sætte sig ind i hvor forfærdeligt det må have været og stadig er

efter den tragiske hændelse blev der iværksat et omfattende udrednings og efterforskningsarbejde for at klarlægge årsagerne til branden og vurdere ansvarsforholdene ved ulykken der blev i den forbindelse indgået en aftale mellem danmark norge og sverige om at nedsætte en fælles undersøgelseskommission granskningsudvalget granskningsudvalget havde blandt andet til opgave at vurdere årsagerne til ulykken og skibets tilstand men ikke at foretage en egentlig strafferetlig vurdering granskningsudvalget afgav i januar nitten en og halvfems sin rapport til det norske justitsministerium der blev ligeledes efter ulykken indgået en aftale mellem de norske svenske og danske myndigheder om at opdele efterforskningen i sagen branden og dens umiddelbare årsag blev således efterforsket af de norske myndigheder brandslukningsarbejdet og de tekniske forhold på skibet blev undersøgt af de svenske og skibets ejer og forsikringsforhold samt skibets almindelige sødygtighed og overensstemmelse med den

den danske efterforskning af blandt andet skibets almindelige sødygtighed og overensstemmelse med den søretlige lovgivning til at der blev rejst tiltale mod skibets reder direktøren i rederiet og skibets kaptajn for overtrædelse af en den dagældende lov om skibes sikkerhed sagen blev endeligt afgjort ved højesterets dom af toogtyvende november nitten tre og halvfems

have sørget for at skibet var i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand efterfølgende har rigsadvokaten og justitsministeriet behandlet en række anmodninger om genoptagelse af den danske del af efterforskningen rigsadvokaten har senest i december to tusind og ti afgjort at der ikke er grundlag for at genoptage den del af sagen som har været efterforsket af danske myndigheder i i norge blev efterforskningen af sagen om brandstiftelsen henlagt af den norske rigsadvokat i nitten en og halvfems på bevisets stilling de norske myndigheders efterforskning pegede på at branden var påsat og at den mest sandsynlige brandstifter var en dansk passagerer der selv omkom ved branden der blev således ikke rejst en straffesag mod nogen personer den norske rigsadvokat har efterfølgende flere gange afvist at genoptage efterforskningen af branden og dens umiddelbare årsag

i januar to tusind og tolv

etterforskning av mordbrannen scandinavian star traf den norske rigsadvokat imidlertid i april to tusind og tretten beslutning om

som oprindelig stod for efterforskningen af den norske del af sagen skulle foretage en ny grundig vurdering af om der var grundlag for at iværksætte ny efterforskning af brandstiftelsen om bord politimesteren i oslo nedsatte herefter en projektgruppe som har foretaget en gennemgang af det foreliggende efterforskningsmateriale herunder materialet fra den danske sag der blev stillet til rådighed for projektgruppen efter gennemgang af materialet

at mulige økonomiske motiver kun blev efterforsket i begrænset omfang de norske myndigheder har på den baggrund i to tusind og fjorten delvis genoptaget efterforskningen med henblik på at undersøge

har i den forbindelse stillet alt materiale til rådighed og har også bistået nordmændene med en række efterforskningsskridt og besvarelser af konkrete forespørgsler ansvaret for den nye efterforskning er placeret hos

der har været offentligt omtalt i de danske medier i foråret ved siden af den strafferetlige efterforskning er der i norge desuden på baggrund af en stortingsbeslutning af tolvte maj i fjor nedsat en uafhængig granskningskommission vedrørende scandinavian star sagen granskningskommissionen har til formål at vurdere om de faktiske forhold som er blevet fremlagt i forbindelse med stortingets tidligere behandling af sagen herunder altså oplysninger i granskningsudvalgets rapport fra januar nitten en og halvfems giver et korrekt og fyldestgørende billede af sagen i lyset af den information som senere er kommet frem kommissionen skal endvidere vurdere de offentlige myndigheders opfølgning der foregår således for tiden to undersøgelser i norge jeg forstår til fulde ønsket om en afklaring

er enig i at en så alvorlig sag naturligvis skal undersøges til bunds når det er sagt

indrømme at det er vanskeligt at se formålet med at danmark parallelt med tiltagene i norge laver en selvstændig undersøgelse vi bør derfor under alle omstændigheder afvente resultaterne

er jo fuldstændig grotesk at hvis man er centralt placeret i en sag

siger jeg har afgørende viden om den her sag det

i den her sag specielt i forhold til det som blev danmarks rolle i opklaringsarbejdet dengang

og så videre synes ministeren at vi kan sige til de danske ofre

lave en selvstændig dansk undersøgelse hvor danske

i den genoptagne efterforskning i norge flemming thue jensen og den daværende chef i søfartsstyrelsen er i den forbindelse blevet afhørt

norsk politi og den norske anklagemyndighed og en række norske bistandsadvokater var til stede så nej det synes jeg ikke jeg jeg mener at

vi bør afvente resultatet af de norske undersøgelser det ville være meget mærkeligt synes jeg hvis vi skulle til at foretage en parallel undersøgelse det er så også det jeg har sagt om den sag jeg har ikke konkluderet

man fuldstændig ned nu skulle der ikke gøres mere medmindre der kom nye afgørende oplysninger i sagen

der ønsker at man skal kigge på det her igen

i vores parlament som siger at selvfølgelig

så skal

ud af hvad der var årsag og hvad der var virkning

tragiske forlis der kostede så mange mennesker livet jeg synes det er oplagt at der

en lang række pårørende som må undre sig

utålmodighed med

hæfter mig så også ved at det der blev aftalt i sin tid var en arbejdsdeling mellem de danske de norske og de svenske myndigheder som jo alle havde aktier

der var dele af processen som de tre lande var fælles om at skulle have udgangspunkt i og at der blev lavet en

arbejdsdeling imellem de forskellige myndigheder resultatet kan vi ikke være tilfredse med det skal der ikke

skal vi så kortslutte processen på nuværende tidspunkt og

sf lægger op til jeg kunne sagtens være fristet

sige ja men jeg tror grundlæggende det er fornuftigt

holde fast i at de myndigheder som har været på sagen

skibsinspektørens gåen til til offentligheden på området så skal vi tage sagen op igen på hvilken måde det skal ske må afvente de konklusioner som kommer fra de myndigheder som er blevet pålagt

dens konsekvenser så vi er sådan set indstillet på

afvente at myndighederne på trods af at vi ikke er tilfredse med det forløb der har været

får mulighed for at afgive deres betænkning og

konklusioner hvorefter vi

undren i befolkningen over at det her har kunnet forkludres i så høj grad som tilfældet har været

støtter vi sf i men vi synes det er klogt at afvente de myndigheders arbejde som

af scandinavian star sagen

til at disse oplysninger kun måtte videregives gennem officielle kanaler men de her oplysninger

kom aldrig videre fordi danske myndigheder besluttede ikke at videregive dem

den socialdemokratiske ordfører er lige så chokeret som jeg er over at noget sådant kan finde sted i totusinde

jo en undersøgelsesgruppe kun at kigge på det

er det okay at vi som parlament nedsætter en kommission for i

at det ikke kommer til at overlappe med nordmændenes samarbejde det her handler om danske myndigheder og det danske ansvar

at danmark går enegang og sætter sin proces parallelt ind i det der foregår på nuværende tidspunkt

lov til at få de konklusioner som nordmændene

blotlagt alt det der er behov for for at nå frem til de retvisende konklusioner på den her dybt dybt tragiske sag

hvad vi vil gøre efterfølgende når vi

vi er indstillet på

til bunds i den her sag det har de efterladte

har været inde i sagen og vi skal sikre at alle tre lande fortsat

vi med på at tage beslutning om hvad man så gør fra dansk side for at få fulgt

dansk folkeparti har tænkt sig at støtte det drejer sig

ved søfartsstyrelsens undersøgelse af sagen og omstændighederne

øvrige danske myndigheders rolle i sagen og så skal der ses på

helhjertet op om det er jo egentlig grotesk at stå

pårørende har mange ubesvarede spørgsmål som de med rette med rette må være rasende og kede af ikke er blevet besvaret tidligere jeg synes også det er dybt problematisk at man bliver ved med at

til hjørne i den her sag og afvente jeg synes foreløbig vi har afventet

søfartsstyrelsens undersøgelse af branden og de efterfølgende udtalelser

ministeren har jo allerede på grundig vis gennemgået den oprindelige efterforskning den igangværende norske efterforskning og hele formålet med den granskningskommission

de følelser som de overlevende de pårørende og alle andre involverede i den forfærdelige og tragiske ulykke har for at få en endelig afklaring det er jo ikke noget der kan bringe de døde tilbage men det kan give en

for ro i sindet

findes en forklaring

skete for sådan

varige sår helt ind i det inderste af sjælen og derfor er vi i venstre naturligvis man kan ikke være andet helt enige i at denne sag skal undersøges til bunds det er både rigtigt og rimeligt men samtidig

forholder venstres folketingsgruppe sig selvfølgelig på linje med ministeren til at der

i norge og frem for at vi igangsætter en separat dansk undersøgelse mener vi altså at det er rigtigst at afvente resultaterne af de to norske undersøgelser for en forskudt dansk undersøgelse om noget af det samme giver altså ikke ikke så meget mening på den baggrund kan venstre altså ikke støtte lovforslaget selv om vi har meget sympati for

og kommissionen ikke kommer til at beskæftige sig med

og ofre at få sat et punktum i den her sag det

er

det svar som jeg fik tidligere i dag var at ministeren heller ikke forstår

thue jensen har ventet så lang tid det kom til at lyde for mig som om

thue jensens problem at det her ikke var kommet frem var blevet en del af efterforskningen der blev også sagt noget i retning af at hvis vi ved noget som som borgere så skal vi

omkring en forbrydelse og jeg går til myndighederne

med det er det så mit problem som borger

mindste ét skridt videre i opklaringen af den her forfærdelige forbrydelse

det var ikke noget uheld det var en forbrydelse en forbrydelse som kostede en hundrede og ni og halvtreds mennesker livet og som er den alvorligste kendte forbrydelse i skandinavien siden anden verdenskrig trods alvoren stod opklaringsarbejdet meget tilbage at ønske for nu at sige det mildt for eksempel blev helt oplagte spor ikke efterforsket hverken af de norske eller af de danske myndigheder men mange slog sig alligevel til tåls

blev jo justitsminister udpeget en gerningsmand

men det var ganske vist mange pårørende og mange som havde arbejde med sagen

men de resignerede myndighederne måtte jo vide noget som ikke var almindelig tilgængeligt denne illusion bristede i to tusind og fjorten

mod den pågældende mand intet absolut intet grundlæggende set var han ikke mere mistænkt end alle andre om bord på skibet den skæbnesvangre nat derfor har de norske myndigheder igangsat en ny undersøgelse det

vi diskuterer situationen her i dag vi står ikke med en opklaret forbrydelse vi står med et uopklaret mord på en hundrede og ni og halvtreds mennesker og derfor tilsiger enhver anstændighed selvfølgelig at vi går tilbage og tager et kritisk blik på den del af den samlede undersøgelse

især for at sikre at alle relevante oplysninger og ressourcepersoner

desværre må vi konstatere at det ikke er det der er sket

i juli to tusind og fjorten rettede skibsinspektør flemming thue jensen

til søfartsstyrelsen

han var en af de første som kom om bord efter branden og havde derfor et unikt førstehåndsindtryk som udgangspunkt måtte hans oplysninger derfor anses for at være utrolig relevante for den fornyede efterforskning som de norske myndigheder igangsatte i to tusind og fjorten

flemming thue jensens henvendelse

altså et førstehåndsvidne som gerne ville

oplysninger på den anden side havde vi en norsk efterforskning

alligevel må vi konstatere

oplysninger fra flemming thue jensen til de norske myndigheder blev blokeret af et eller andet undervejs

hvor den gruppe

hos rigsadvokaten rigsadvokaturen eller i justitsministeriet et af de tre steder eller nogle af de tre steder i forening traf man en beslutning om at de oplysninger

blev blokeret fra at gå videre

er blevet videreformidlet til den norske undersøgelse

for

se på fru lisbeth bech poulsens ansigtsudtryk at hun allerede tænker

scandinavian star det kan jo ikke påstås at det virker som om det er gået efter en lige linje

traumer og ubehageligheder det også har medført

ting i gang i norge

i gang deroppe før vi synes der skal tages eventuelle yderligere danske skridt men det betyder jo også at vi

tages yderligere danske skridt og derfor er det godt at have det her forslag liggende om ikke i arkivet

genoptage debatten om det alt efter

hvordan det ender i norge så jeg synes ikke arbejdet er spildt selv om der ikke måtte blive flertal

alt efter hvad der sker i vores nordiske naboland men vi afviser det

mordbranden og så videre den skal kigge på det

det der ikke bliver dækket af nordmændene

være utålmodig i forhold til om det skal gennemføres lige præcis nu det vi siger er

godt afvente den norske undersøgelse så afviser jeg jo ikke at der kan være udeståender derefter som kan gøre at man ikke dermed kan sætte et punktum på det tidspunkt og at der skal gøres yderligere det eneste jeg siger er

skal tage tingene i den rigtige rækkefølge det er vi så uenige om men jeg synes fru lisbeth bech poulsen skulle glæde sig over og lægge mærke til hvad det er jeg siger nemlig at vi ikke afviser

er at der kommer et resultat af undersøgelsen i norge hvis der stadig måtte være ting som vi efter det

vi gerne gøre det og det synes jeg stadig væk at fru lisbeth bech poulsen burde glæde sig over på trods af

hundrede og ni og halvtreds personer afgik ved døden det stod hurtigt klart at der var tale om påsatte brande altså mordbrande

der stadig uklarheder og løse ender i sagen

det er eksempelvis stadig så mange år senere uklart

og nye oplysninger i sagen fra flemming thue jensen som var søfartsstyrelsens hovedundersøger i nitten halvfems skaber fornyet usikkerhed om de danske myndigheders behandling af sagen flemming thue jensen forsøgte at videregive informationer til efterforskningen men disse informationer nåede aldrig frem til de norske myndigheder i forbindelse med efterforskningen som blev genoptaget i to tusind og fjorten flemming thue jensens centrale oplysninger blev heller ikke journaliseret før en journalist i april i år bad om aktindsigt i sagen altså halvandet år

thue jensen fremkom med oplysningerne

hundrede og en og halvfjerds som er et forslag til lov om nedsættelse af en hurtigtarbejdende undersøgelsesgruppe vedrørende branden på scandinavian star alternativet mener at det er vigtigt at få eventuelle fejl frem i lyset

støtter derfor at en hurtigtarbejdende undersøgelsesgruppe får klarlagt omstændighederne ved søfartsstyrelsens og de øvrige danske myndigheders rolle i sagen og hvorvidt resultaterne af de foretagne undersøgelser giver anledning

nitten halvfems har været genstand for omfattende undersøgelser der har lydt kritik fra mange sider senest da flemming thue jensen som altså dengang sad centralt placeret som skibsinspektør i søfartsstyrelsen udtalte sig til offentligheden flemming thue jensen gjorde sin pligt han

oplysninger og da han fandt ud af at de oplysninger ikke var nået videre

thue jensens skyld

mange spørgsmål der presser sig på ikke mindst i forhold til de danske myndigheders håndtering af sagen det er vigtigt ikke mindst

i scandinavian star skandalen enten som pårørende til personer der omkom ved katastrofen eller på anden vis

spørgsmål og den tvivl bliver taget alvorligt ved at nedsætte en uvildig og uafhængig undersøgelsesgruppe derfor støtter alternativet

det skyldes at vi er helt på linje med de ordførere der og sige at der jo nu pågår en endog meget grundig undersøgelse i norge som man måske med fordel kunne afvente resultatet af inden man lagde brikkerne fra en eventuel dansk undersøgelse

arbejde og kunne fokusere kan man sige mere præcis på de danske myndigheders rolle i det her og også bedre kunne belyse det så det er argumentet for

at afvente de norske undersøgelser men der er altså bestemt også gode argumenter

og for os at se er de to bedste argumenter for dette det som flere af ordførerne allerede har påpeget nemlig at ud over selve tragedien selve branden selve den

været et forløb efter som i sig selv påkalder

utrolig mange spørgsmål og selv om norge undersøger selve

ikke fokus for de norske undersøgelser og i

dansk undersøgelse fandt frem til kunne anvendes i de norske undersøgelser så det er

at se sagen fra begge sider og der er gode argumenter synes vi for begge sider én ting der ikke kan diskuteres er at det er en af de største tragedier

historie og at det efterfølgende spil

opklaringen af den her forbrydelse har været ét sammenhængende mareridt for de pårørende der er involveret i det her og at vi derfor skylder at give det her forslag en meget meget grundig

ved andenbehandlingen eller i

få alle dokumenter osv

kommer de slet ikke til at beskæftige sig med

så ville

kommission er færdig

vi skal vedtage det her forslag om der er for meget med i det

om vi

jeg nær sagt skal prøve at lave for eksempel en beretning i retsudvalget som sikrer at alle relevante oplysninger bliver videregivet til norge

at de norske myndigheder spørge

eller andet sted i det danske embedsapparat sidder en embedsmand som har skrevet til sine foresatte

oplysninger er det noget som som de radikale

lave en formulering om at man skal videregive ja hvilke informationer det er netop det der er kernen her for vi har ikke overblik over hvad danske myndigheder har vidst og ikke

det omfang der er tvivlsspørgsmål for

om ejerforholdene som danske myndigheder ligger inde med og som norge måtte

engang gå ud og snakke med den pågældende person om hvad det er den pågældende person ved

hundrede og ni og halvtreds mennesker var blevet dræbt

synes ordføreren at det er i orden at der er de her uklarheder om myndighedernes håndtering eller er ordføreren enig i at at det også bør undersøges

journaliseret af den ene eller den anden årsag før en journalist fra information søger om aktindsigt

år efter derfor kunne jeg godt tænke mig at høre hvorfor skal vi vente på de norske myndigheder

om de danske myndigheders håndtering

myndigheders håndtering af det så det er

måske er nogle informationer her som kunne bruges i den norske undersøgelse og derfor kunne det godt være at et godt sted at lande det

som herre søren søndergaards siger

få en politisk enighed om at den danske regering selvfølgelig

informationer som den norske regering beder om til sine undersøgelser og at vi så venter med at

efter katastrofen det er vildt at tænke sig at da var man atten år ja

jeg lidt ældre og

er jo en tragedie og en katastrofe af de helt store der har været foretaget undersøgelser og stadig her mange år efter

når nu vi er der synes jeg faktisk at vi af hensyn til de mange mennesker der har haft det her helt inde på livet

at gøre alt hvad vi kan for at komme til bunds i sagen derfor synes jeg at forslaget

en hurtigtarbejdende undersøgelsesgruppe er rigtig godt lad os få afklaret de tre punkter som

sf lægger op til og så tage stilling til den videre proces

for at starte et kæmpe arbejde lige får afklaret de her ting og så tager den videre proces så vi støtter

igen at der er løse ender og ting der ikke

er netop ikke det den norske kommission kommer til at fokusere på

og det tror jeg også ordføreren

folkeparti er enig i selvfølgelig det danske ansvar og det danske folketings ansvar at sikre at vi behandler de her mennesker ordentligt ved også at få sagen afsluttet

søren pape poulsens partifælle

ikke noget vi ønsker og det er også derfor at vi

både over for justitsministeren og erhvervsministeren

burde være en fælles sag for hele folketinget at få opklaret det bidrager det konservative

mordbrand som vi desværre

hvem der præcis gjorde det og så videre

omkring en tredjedel af de skibspassagerer der

danske statsborgere som har efterladt sig pårørende venner og familie som ikke har kunnet få sat et punktum i den her sag blandt andet på grund af svigt fra

det som jeg håbede var åbenlyst men det var godt at få det understreget

skete for seks og tyve år siden

hvis justitsministeren taler lidt lavere

kan jeg komme af med min tale og herre justitsminister det er ikke partipolitik den nuværende justitsminister er selvfølgelig ikke ansvarlig for det

ingen politikere der er ansvarlig for mordbranden det er kun dem der påsatte

branden der er det men vi er ansvarlige for at sikre at alle oplysninger kommer for en dag

til et andet land et andet lands parlament

på på det der skete fordi de jo også i mange år havde udpeget

da det gik op for dem og for det norske parlament og den norske offentlighed

den forkerte der var blevet udpeget så tog de det naturlige skridt og sagde så skal vi da have en kommission i gang

dengang efter mordbranden delte sverige danmark og norge

skibets ejerforhold forsikringsforhold skatteforhold og så videre

utrolig mange millioner dollars i forsikringssum

og kigger på ejerforhold og nogle af de ting

få lukket sagen noget andet er

dansk lastbilchauffør der blev udpeget som den skyldige men

myndighederne jo have styr på

den norske kommission der bliver sat i gang

en hundrede og ni og halvtreds mennesker der er blevet myrdet

og det sker efter en diskussion med kammeradvokaten

justitsministeriet og til rigsadvokaten som nærmest siger at medmindre vedkommende har set

af de mest centrale personer i den her sag som siger at han har afgørende viden

det så skal gå igennem de rette kanaler

stoppet det kommer ikke

hvis den her person ikke var gået

at danske myndigheder løfter deres ansvar på tilfredsstillende måde

kommissions ansvar

er de skal spørge efter nej

nemlig ikke og justitsministeren vil selvfølgelig ikke sige at han vil sende fortrolige dokumenter af sted til en norsk kommission så

med den norske kommission lovforslaget er netop og det er et lovforslag fordi vi jo ved at regeringen ikke respekterer folketingsflertal bag beslutningsforslag

så det ikke overlapper den norske kommissions arbejde

og om danske myndigheders rolle og historikken i det alene er

de tager utrolig lang tid det er tidsafgrænset til seks måneder og skulle

i rigtig mange år

fordi det strafferetlige ansvar

og det er fair nok

at det her ikke er en god idé når alle siger det er forfærdeligt at alt ikke er kommet frem ja der er kritikpunkter

der er ikke kommet nogen saglige grunde til ikke

i gang der er ingen grund til at vente på den norske kommission for det handler ikke om det samme jeg tror altså at pårørende og overlevende er ret ligeglade med den sympati der strømmer dem i møde herindefra

sagt utrolig mange gange før jeg tror de

og at sagen bliver afsluttet på den måde at de har fået viden og vished om hvad der er sket

fra nogle af de partier der ikke vil støtte

det her at der skal

den her sag i hvert fald ikke bliver lukket ned så vi kan komme videre

om det her og en stor tak

igennem mange mange mange år utrætteligt har arbejdet for at der skulle være

herre søren søndergaard giver udtryk for

i to tusind og fjorten og som nu er i

uanset hvordan man vender og drejer det taget fire og tyve til fem og tyve år før de er kommet frem og man må spørge

hvorfor i alverden har man båret så længe

det der er regeringens indstilling er at når nu nordmændene meget snart i forhold til den politimæssige undersøgelse

sytten i forhold til stortingets undersøgelse

at sætte plaster på et sår at rippe

er da den ordentlige måde at gøre det på at afvente resultatet

i stedet for at rette kritik af de af folketingets partier som ønsker en ordentlig afvikling af det her

sige det meget enkelt så den myte

det var noget der foregik under den tidligere regering så jeg har

set ingen interesse i at udlægge det her på anden

den helt stilfærdige måde at det foregik på den måde at søfartsstyrelsen efter det var kommet frem at norsk politi i to tusind og fjorten havde genoptaget efterforskningen af sagen

telefonisk henvendelse til justitsministeriet om den genoptagne efterforskning og i forlængelse af det kontaktede rigsadvokaturen telefonisk søfartsstyrelsen som oplyste at nogle medarbejdere i søfartsstyrelsen var interesserede i at bistå med opklaring af sagen

af mere overordnet karakter og for eksempel ikke oplysninger om konkrete bevisfund

oslo politi med henblik på at sikre at de norske myndigheder var blevet gjort bekendt med oplysningerne det skete efter at flemming thue jensen i februar to tusind og seksten over for offentligheden havde tilkendegivet at han havde oplysninger i sagen som ikke tidligere var kommet frem og rigsadvokaten har oplyst at de pågældende oplysninger indgår i den

blev afhørt

det kan man ikke men det blev han altså ved en indenretlig afhøring under deltagelse af norsk politi den norske anklagemyndighed og en række norske

er i de norske myndigheders besiddelse og indgår i deres undersøgelse

jeg altså ikke sikker på det er men det vi gør nu er at vi afventer den norske undersøgelse og så forbeholder regeringen sig og jeg hører egentlig

enhedslisten sf som har været involveret i den her sag tilbage i nitten syv og halvfems det er allerede mange år siden

at vi ikke kunne genoptage sagen fordi rigsadvokaten

syv og halvfems nu kommer der nye oplysninger frem og vi siger kan vi ikke bare skære det ind til det der alene vedrører danske myndigheder og det danske ansvar det har intet med den norske kommission

ny undersøgelse lige når nordmændene står og barsler med

noget i den fremstilling jeg har fået af danske myndigheders ageren i den her sammenhæng som umiddelbart giver mig anledning til denne meget store modernitet i det danske folkestyre at alting nu skal undersøges

hele tiden hele tiden jeg synes ikke at det er ordentligt

hele tiden råber uafhængige undersøgelser af dette og hint det her er bestemt ikke nogen lille sag men den har jo også været drøftet længe og der er andre myndigheder i gang hvorfor ikke afvente

pressen med nogle vitale og centrale oplysninger

fra myndighedernes side når man modtager centrale oplysninger til et samråd forleden havde

herre troels lund poulsen som jo også

minister en lidt anden vinkel på det synes jeg

at få alt frem i den her sag

da han henvendte sig til søfartsstyrelsen han skriver efter søforklaringen altså i nitten halvfems

og alle brikker var faldet på plads var det min konklusion at det skete var en bevidst ond handling der kun kunne være udført af dele af skibets besætning eller en person med et indgående kendskab til skibet

en spontan handling nej

et chok for mig da en lastvognschauffør blev udpeget som den skyldige hvordan kunne han finde ud af det og hør så efter minister til sidst erkendte jeg at det måtte være sådan idet jeg forudsatte at efterforskningen havde resulteret i et skudsikkert bevismateriale mod den pågældende altså flemming thue jensen fremlagde sin viden men blev ikke ved med at fremlægge sin viden fordi han gik ud fra at det man

at man havde fundet gerningsmanden var rigtigt og så fortsætter han men jeg forstod

for en måned siden da politimesteren i oslo

har vist sig at være løgn

skal gå gennem os hvorefter søfartsstyrelsen så kontakter justitsministeriet og rigsadvokaturen

justitsministeriet eller søfartsstyrelsen nej

flemming thue jensen da han var pensioneret fra søfartsstyrelsen

i februar to tusind og seksten og derefter

at vi har en justitsminister som føler et behov for at beklikke en bestemt person for at have holdt ting hemmelige

er at have haft tillid til myndighederne

er det meget besynderligt

pligt til at videregive oplysningerne men

oplysningerne bliver jo hvad skal

og rigsadvokaturen

justitsministeriet og i rigsadvokaturen som har ansvaret for at de oplysninger ikke gik videre på trods af ønsket

det der drejede sig om skibets ejerforhold skibets tilstand ved afsejlingen fra

det er stadig væk åbenbart for mange et stort mysterium

er et amerikansk selskab der skal have udbetalt en

tager seks måneders hæfte i fængsel

ansvar dengang og hvor vi synes der er

skibets tilstand altså jeg tror ikke det kan være gået nogen forbi at det skib

hos skuld forsikringsselskabet fordi det var i så ringe en stand

justitsministeren føler en vis

en dansk undersøgelse som er begrænset på de måder som jeg har sagt flere gange før den overlapper

den vedrører kun det der udtrykkeligt er dansk ansvar

lige skal vente et års tid så kan vi tage det

under den forespørgselsdebat

et flertal af partierne her i salen hvor vi siger

sådan går tiden det er ikke rimeligt der er ikke noget til hinder for at den danske rolle i det her forløb kan undersøges sideløbende med den

ikke saglige ordentlige argumenter som vi har hørt

vi støtter altså intentionerne bag beslutningsforslaget som i bund og grund handler om at få taget et grundigt blik på om de retlige rammer vi har sat for den danske terrorbekæmpelse sikrer den rette balance men tiden er ikke moden til en sådan evaluering og derfor kan vi ikke støtte beslutningsforslaget der er en alvorlig terrortrussel mod danmark og det bliver vi nødt til at forholde os til i den forbindelse er det lige nu afgørende for mig og

regeringen at myndighederne har de værktøjer der er nødvendige for at forebygge og bekæmpe terrorisme som bekendt blev der som opfølgning på terrorangrebene i paris og københavn i begyndelsen af to tusind og femten iværksat en større evaluering af det danske terrorberedskab i forlængelse heraf blev der fremsat en række anbefalinger til nye tiltag på området som indgik i aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi to tusind og seksten til

herudover har regeringen fremsat flere lovforslag som har til formål at styrke indsatsen mod terror et enkelt lovforslag om deltagelse i væbnet konflikt i udlandet behandles fortsat i tinget de øvrige er vedtaget når vi kender effekten af de nye tiltag vil regeringen iværksætte en gennemgang af de samlede retlige rammer for den danske terrorindsats så vi sikrer at vi også set i helikopterperspektiv har fundet den rette balance så der er ikke nødvendigvis så langt mellem forslagsstillerne og regeringen i denne sag det er først og fremmest et spørgsmål om timing men det er til gengæld også afgørende for regeringen at vi lige nu fastholder fokus på at sikre det danske værn mod den alvorlige terrortrussel vi skal først evaluere rammerne for indsatsen når de mange tiltag der er iværksat de senere år har haft mulighed for at virke ellers vil en evaluering

at et flertal i folketinget har iværksat nye tiltag ny lovgivning men det er jo stadig væk en realitet at vi har gammel lovgivning gamle tiltag

første terrorpakke i og tre den anden terrorpakke

fjorten år i hvert fald for de første

initiativers vedkommende

grundlag for at evaluere de tiltag og vil det egentlig ikke være et passende tidspunkt at gøre det

jeg tror også desværre at vi er en situation hvor vi ikke har set det sidste tiltag på det her område

det der argument med at vi har nye tiltag at der kan komme nye tiltag er argumentet

og derfor

det her ikke en af de der sædvanlige udskydelsesmanøvrer og lige om lidt og sådan noget jeg er enig i behovet men det giver bare ikke mening at myndighederne er i gang med at implementere en hel masse ting lige nu som følge af terrorangrebet i februar i fjor plus det vi har set i paris

iværksætte en evaluering af noget gammelt noget det vil under alle omstændigheder

hvorfor vi ikke kan evaluere de regler som altså trådte i kraft i

men hvis jeg til gengæld kan blive stillet i udsigt at vi får en samlet evaluering

tror jeg også at at jeg og mit parti bliver glade selv om vi godt kunne ønske

en lang lang række implementeringer af forskellige ting tag bare dansk politi men også andre steder der skal man altså ikke undervurdere hvad

den slags ting også medfører sådanne steder jeg tror vi har brug for

at gennemføre folketingets intentioner jeg kan ikke sætte den præcise dato på og der kan også ske helt

kan jeg garantere fru zenia stampe at det er mit ønske

det er jo rigtig fornuftigt det lyder rigtig fornuftigt problemet er jo bare her at det vi hele tiden snakker om

den der balance imellem at vi iværksætter initiativer til terrorbekæmpelse og så retssikkerheden på den anden side er en balance der hele tiden rykker os

for tyve år siden havde set hvilke tiltag vi har lavet nu her så tror jeg man

tingene kommer til at flytte sig hele tiden

stor sympati for det der med en kæmpe arbejdsindsats det er jeg helt enig med ministeren i men

være at vi undlod at iværksætte nogle initiativer

derfor vil vi i fremtiden også se mere og mere lovgivning på det her område og derfor tror jeg det er vigtigt at man ikke underkender hvad der

giver det mening jeg synes at lige

en del mennesker ønskede en uafhængig undersøgelse af udenrigsministeriet var jeg fuldt tilfreds med den måde man valgte at håndtere det på men jeg drøfter det gerne

meget optaget af retssikkerhedsspørgsmål

holdning at vi i det konkrete lovforslag hvor der af den ene eller anden årsag kan være grund til bekymring om balancen mellem terrorbekæmpelse og retssikkerhed

det kan vi gøre gennem solnedgangsklausuler gennem revisionsbestemmelser eller gennem konkrete evalueringer af de enkelte love vi mener selvsagt at man skal diskutere det i de relevante sager og derfor er det også vores holdning at balancen mellem terrorbekæmpelse og retssikkerhed bedst sikres gennem en diskussion

lovforslag og deres betydning

vores opfattelse at det er en mere effektiv metode end at nedsætte en kommission som kan komme med generelle overvejelser om tilstanden på det område derfor

for en undersøgelse inden for den tidsramme

i dansk folkeparti har vi

bakket op om samtlige af de tiltag der har været for at bekæmpe terror for at gøre danskerne tryggere vores institutioner mere sikre det står vi fuldstændig ved det er en udvikling der kun har gået én vej jeg kan også på partiets vegne afvise det beslutningsforslag der er lagt frem her i dag det kommer vi i dansk folkeparti ikke til at støtte det er vores helt klare indtryk at den debat der skal være i forhold til terrorbekæmpelse på den ene side og retssikkerhed på den anden er en løbende debat vi bliver nødt til at tage i folketingssalen

kan gå længere end vi gør i dag i forhold til

har været utilfredse med at regeringen har valgt at skubbe hele det arbejde der har været med sessionslogning til

vi har egentlig et ønske om at gøre danskerne trygge og gøre det svært for terroristerne det er også derfor at vi i den her omgang ikke kommer til at støtte

jeg tror at det vi bliver klogere af i forhold til at finde vores egne grænser er at tage den løbende debat i i folketingssalen

hvert enkelt forslag om terrorbekæmpelse

at tage den debat der skal være her

jeg kan ikke huske hvor mange bind jeg ved ikke hvor mange der har læst den

det er ikke et egnet værktøj og heller ikke et egnet værktøj i denne sag men dermed ikke være sagt

gerne evaluere men vi vil ikke nedsætte en kommission

for at komme herre søren søndergaards spørgsmål i forkøbet

at retssikkerhed ikke skal ofres til fordel for sikkerhed absolut sikkerhed ville forudsætte forudsætte at vi levede i et stasi samfund en politistat

ikke mente at den evaluering som den tidligere tidligere regering lavede altså foghregeringen var uvildig

om reglerne for overvågning og aflytning betød at der var for mange

aflyttet eller overvåget uden begrundelse

vi snakker om nu det er jo ikke de nye regler det er regler der har virket nu i omkring ti år så vil jeg bare spørge venstres ordfører

et område der interesserer ham og hans parti og om man har indtryk af at det er en mulighed der bliver anvendt lidt for meget og om der på den måde er er grund til at kigge på det

hvor vi havner hvis ikke vi har den her her opmærksomhed

at også demokratisk valgte regeringer er gået for langt eksempelvis

som regel blev skudt ned om øget overvågning og så videre

der skete den ellevte september så lykkedes det den daværende socialdemokratisk radikale regering i løbet af ingen tid fordi den blev væltet ved valget i november

at lave et meget omfattende lovforslag om overvågning som så blev ført frem i folketinget

se det lidt grundigere efter for eksempel lave nogle klausuler

det skal evalueres efter en vis periode og vi blev jo nærmest fremstillet som som terroristallierede eller landsforrædere

nu havde man en konkret sag og nu skulle det her bare igennem og det var utrolig vigtigt siden har vi jo set at en række af de ting der blev vedtaget rent faktisk var problematiske og måske havde haft godt af at have været igennem en grundigere behandling eller måske havde haft godt af at have

det der hedder at vi skal passe på med bare at vedtage lovgivning når der er en aktuel situation og så ikke rigtig

er et rigtig godt udgangspunkt også fordi vi ved at der er den der afvejning mellem sikkerhed og retssikkerhed og det er klart at selv om man tager en diskussion om det så

er behov for en konkret diskussion og en konkret udvikling i forhold til det der sker men man kan jo sagtens tænke sig redskaber som næsten giver måske ikke total sikkerhed men så i hvert fald total opklaring altså indoperering af en chip

en satellit så man altid med en meters præcision og med sekunds nøjagtighed kan fastslå hvor folk har været på et bestemt tidspunkt jamen altså det kan i hvert fald sikre ni og halvfems

det vil sikre at de bliver opklaret

enhedslisten fremlagt forslaget i forbindelse med finansloven flere gange det blev desværre desværre afvist af den tidligere sr regering men men vi synes

få den principielle diskussion ikke fordi den erstatter den konkrete diskussion når der sker noget i samfundet

vi må reagere i forhold til men fordi den gør at vi prøver at tage den i en lidt mere principiel ramme

i fjerntliggende egne men at truslen mod danske borgere også er reel det kræver politiske svar og at vi løbende gør hvad vi kan for på rimelig vis at skabe sikkerhed og tryghed liberal alliance har præsenteret et antiekstremismeudspil som på en lang række områder kommer med forslag til hvordan risikoen for terror og radikalisering kan minimeres vi foreslog konkret at der skulle ske en udbygning af politiets

beredskabs og overvågningsindsats en øget it og analysekapacitet en udvidelse af livvagtstyrken en styrkelse af beredskabet til indsats ved en terrorhændelse en udvidelse af aktionsstyrken i pet og et forstærket nationalt døgnberedskab under rigspolitiet vi foreslog også at vi for at imødegå truslen fra ekstremistiske miljøer og hårdkogte bander gennemfører en målrettet men også langt mere intensiv overvågning end den end den der findes i dag og ligeledes foreslog vi i lyset af det uforsvarlige i at politibetjente sættes i forreste linje med udstyr som er mangelfuldt eller som de ikke er trygge ved at vi fælles prioriterer indkøb af det nødvendige udstyr og sørger for at politiet får det nødvendige antal træningstimer det handler blandt andet om at der altid skal være sikkerhedsveste der passer og at skydetræningen skal være opdateret når det er sagt

er det vigtigt at understrege at hele vores program er gennemsyret af at overvågningen kapacitetsudbygningen og retspolitiske stramninger aldrig

må gå videre end at almindelige borgere kan få lov at være i fred for statens indblanding og kontrol derfor insisterer vi på fastholdelsen af de almindelige retsgarantier

at der må indhentes dommerkendelser forud for overvågning og at borgere har en lang række frihedsrettigheder som skal respekteres man kan sige at vi vil have en effektiv terrorbekæmpelsesindsats på retsstatens præmisser i det lys er det forslag vi behandler nu både fornuftigt og relevant en retssikkerhedskommission der belyser om den danske terrorindsats har fundet den rette balance mellem beskyttelse og retssikkerhed og som kan komme med anbefalinger til forskellige beslutningstagere vil kunne udgøre et væsentligt bidrag til håndteringen af en rigtig svær udfordring

at nedsætte en retssikkerhedskommission og der skal ikke være nogen tvivl om

synes det er rigtig rigtig vigtigt at have fokus på at frihedsrettighederne

og de uafhængige domstole og den frie politiske debat ikke skal ligge under

den opfattelse at vi på nogle områder er gået for langt i den retning

synes der er blevet iværksat nogle tiltag som vi har en holdning om ikke nødvendigvis vil have den store effekt

som skulle evaluere og se på om den hidtidige terrorlovgivning var gået for langt eller om det var den rigtige eller om man skulle se på på andre

og og det vil vi rigtig gerne arbejde videre med jeg tror det er vigtigt

den holdning vi har lige nu i hvert fald

der bliver lavet ikke ikke nødvendigvis en kommission men at det er uvildige mennesker vi

er egentlig lidt spændt på hvordan vi får arbejdet videre med det her beslutningsforslag og jeg håber jo

det radikale venstre har en slutbemærkning

det radikale venstre opfatter de de tilsagn der er givet heroppe fra talerstolen så det ser jeg selvfølgelig frem til men

positiv opbakning til beslutningsforslaget men synes

få et samarbejde i gang med justitsministeriet

hvordan vi kan sikre at vi

nuværende igangsatte særlovgivning

at det netop er under en liberal regering at det ene frihedsindskrænkende forslag efter det andet bliver lanceret under paroler om hensyn til sikkerhed vi befinder os i en frygtsom tid hvor disproportionale indgreb ofte går direkte ud over borgernes frihedsrettigheder

som en undskyldning for at vi går på kompromis med de selv samme rettigheder vi forsøger at beskytte

adskillige gange er der særlig med henvisning til bekæmpelse af terror eller kriminalitet sket indskrænkninger i friheden i forbindelse med vedtagelsen af ny lovgivning der er således i de sidste femten år i dansk politik sket et retspolitisk skred eksemplificeret ved blandt andet krænkelser af ytringsfriheden i tibet sagen stigning i antallet af administrative frihedsberøvelser og den nye offentlighedslov der begrænser offentlighedens indsigt i myndighedernes og politikernes gøren og laden

danskernes ret til ytrings og forsamlingsfrihed ud fra grundsætningen stærke frihedsrettigheder er forudsætningen for et sundt demokrati

af politiloven for at begrænse antallet af administrative frihedsberøvelser at for hvornår der må gribes ind i forsamlingsfriheden sikre bedre beskyttelse af offentligt ansatte whistleblowere og nedsætte en ytringsfrihedskommission efter norsk forbillede som kan komme med bud på hvordan vi kan styrke

er vi har brug for de modige mennesker

skabe rammerne for at offentligt ansatte kan komme med viden der er relevant for offentligheden

statsbesøg i to tusind og tolv her gik politiet efter at tilbageholde frihedsberøve og afskære demonstrerende aktivister fra at vise deres sympati med tibets kamp

den grundlovssikrede ret til at demonstrere

kommet markant flere af det viser en nylig opgørelse stigningen er markant højere end under cop15 i to tusind og ni

både den fysiske verden og på internettet er forøget voldsomt

retssikkerhed antastes af den selv samme stat

og et flertal i folketinget nægter på en række områder at rette op på de fejl der er begået regeringen der kalder sig selv liberal er alt andet og jeg ville ønske at man lyttede lidt mere til carl nielsen i regeringskontorerne på slotsholmen

for at sige at sf støtter op om

er ingen grund til både at nedsætte en ytringsfrihedskommission og en retssikkerhedskommission hvis der nu var flertal for at koble de to

også være glad men der er ingen tvivl om at vi i forsøget på at sikre tryghed og beskyttelse til borgerne

gået alt for langt på en række områder

evaluere hvad det er vi har gjort og hvilke konsekvenser det har haft

som ikke ønsker at beskytte borgerne mod overgreb mod terrorisme

en balance og jeg hørte venstres ordfører sige

som er meget værre

et land som ingen af os har lyst til at

det her forslag i kølvandet på at regeringen desværre

effektiviteten af terrorindsatsen altså om den var god nok men også på de retssikkerhedsmæssige konsekvenser og veje de to op mod hinanden den nuværende regering valgte at nedlægge

og derfor var timingen forkert det er også det argument vi har hørt

er også derfor jeg er mere positiv nu

hvis argumentationen er at man så at sige ikke skal have ændret lovgivning i en periode før man kan evaluere den

håbe på at der ikke sker et et nyt terrorangreb i morgen eller om en uge eller om en måned eller om et år

jo nok et område hvor vi løbende vil se ny lovgivning og hvis ny lovgivning altid bliver et argument for

en evaluering eller bremse en undersøgelse af retssikkerheden så er vi jo et sted hvor vi aldrig nogen sinde kommer til at evaluere

modsatte logik nemlig at jo mere ny lovgivning og jo mere indgribende lovgivning vi vedtager på det her område jo mere nødvendigt er det også at evaluere den og ikke mindst evaluere de retssikkerhedsmæssige konsekvenser af den lovgivning derfor var jeg sådan temmelig bekymret

da vi startede forhandlingerne om det her forslag fordi jeg troede at det var et argument for at vi aldrig nogen sinde kommer til at evaluere indsatsen

har han et ægte genuint ønske om at evaluere indsatsen

ikke mindst i et retssikkerhedsmæssigt perspektiv

meget glad for jeg hører så også ministeren sige

det bekymrer mig så en lillebitte smule men jeg

tror på at intentionen er ægte desværre tror jeg jo at der nok er større sandsynlighed for at der sker et eller andet i verden men vi

jeg ville jo nok mene at selv om der skete noget ganske alvorligt i verden og måske netop hvis der skete noget endnu mere alvorligt i verden end det vi har set og hvis vi skulle ud i

foretaget en vurdering af de retssikkerhedsmæssige konsekvenser

det det er den intention som justitsministeren er gået på talerstolen

jeg vil så sige helt konkret

kan vi måske skabe enighed i i retsudvalget om

jo bredere grundlag vi kan vi kan arbejde ud fra

vi har set en intern arbejdsgruppe arbejde

med området før og den evaluering var vi ikke helt tilfredse med

der er en pointe i at få nogle til at se på det udefra

anerkende det arbejde som mange andre partier har gjort for det her

jeg har intet intet behov for at tage æren for det her jeg tror virkelig det er en kollektiv indsats som vi alle sammen har bidraget til undervejs og jeg er glad for

melder positivt ind jeg håber også at vi kan få socialdemokraterne med det var jo en sr regering der nedsatte det gamle terrorudvalg der

nu har vi jo sendt den socialdemokratiske ordfører hjem med lektier

der bliver grundlag for at lave en beretning der samler det som der ser ud til

ende skal vi jo også skabe et flertal

jo også kompromissøgende i at høre på hvad der kan være af argumenter for det ene eller det andet det er klart vores præference at det bliver et uvildigt udvalg men jeg synes heller ikke vi skal

vælger jeg at være optimistisk og åben men ikke lægge skjul på